tyve eller kan ministeren løfte sløret for hvornår regeringen vil fremlægge konkrete elementer herfor

tilbage i september måned derfor

helt stor overraskelse at svaret kommer til at ligne noget af det der er blevet sagt tidligere nemlig at vi i forbindelse med vores politiske

sådan forlænger vi opsvinget og sammen om fremtidens virksomheder har peget på at en del af finansieringen bag de initiativer der skal forlænge vores opsving og sørge for at vi har arbejdskraft nok til de virksomheder der

konkurrenceevne har et element med inde hvor man bruger

sagt at det vil vi præsentere ved forhandlingsbordet vi har jo lagt op til at man bruger tre former for finansiering

af det råderum der er i dansk økonomi

de initiativer der blandt andet blev taget med med efterlønsreformen og skattereformen i to tusind og ni

andre større initiativer og så vil der være en del der vil komme fra justeringer af overførselsindkomsterne men der har vi

forhandlingsforløb for at se om vi kan skabe en enighed om

det man må også antage at regeringen faktisk har en egentlig plan for hvordan man når frem til de besparelser som er

sådan at regeringen har regnet sig frem til eksempelvis

disse justeringer så vil ministeren svare på om om regeringen

skal til for at stykke et provenu sammen men det kan jo sammensættes på utrolig mange måder jeg tror endda også at

hvordan man kunne sammensætte en sådan justering af

og så se hvad det egentlig skal justeres til men vi er i og for sig lydhøre hvis de partier vi forhandler med kommer og siger at de gerne vil se på andre justeringer

det er meget naturligt at man skal yde

fortælle offentligheden og folketinget hvad den så går ud på det må vi forstå skal holdes hemmeligt synes ministeren ikke at det på nogen måde

til at modtage de fulde offentlige ydelser i danmark

med til at betale ind til vores fælles skattesystem og har dermed heller ikke i mine øjne optjent den samme ret til at få fulde ydelser så

børnefamilieydelsen hvor vi gerne vil have en gradueret børnefamilieydelse i forhold til det vi har set tidligere sidst men ikke mindst

om at indføre en brugerbetaling for danskundervisning det tre konkrete anvisninger som vi har sagt

fortilfælde hvor en regering sådan igennem flere måneder ikke har villet fortælle hvor den ville finde så store milliardbesparelser til konkret finansiering

ansvaret til også at pege på hvor

kan komme ønsker fra andre partier der gerne vil være med til at lave de nødvendige reformer reformer af vores erhvervs og iværksætterpolitik reformer af vores skattepolitik og de ønsker de måtte komme med er vi lydhøre over

midlertidige bevillinger og sådan nogle løber jo som bekendt ud

det kan ikke være anderledes og det er også korrekt at antallet af tilsynsbesøg er faldet fra to tusind og femten til to tusind og seksten men man skylder at sige

har arbejdstilsynet i langt højere grad målrettet tilsynsindsatsen til de virksomheder som har størst risiko for

det ser jeg faktisk som udtryk for en klog prioritering at arbejdstilsynet nu i højere grad bruger ressourcerne der hvor behovet

også klart har sagt tidligere at der skal rettes op

fået til opgave at gentænke hele indsatsen på det danske arbejdsmiljøområde og derfor tager

drøftelse af bevillingsniveauet for arbejdstilsynet og det er sådan set også en drøftelse vi allerede har haft

men det giver sig selv at mere af det samme ikke kun er svaret

det ikke er nok at drøfte bevillinger men også hvordan vi laver indsatserne og lige præcis derfor venter jeg også med store forventninger på den rapport som ekspertudvalget vil komme med i løbet af to tusind

vedkendt mig at der er problemer i forhold til nogle af de overordnede pejlemærker vi har for det danske arbejdsmiljø

brug for at gennemtænke indsatsen på ny det er vi i gang med og det er ikke sådan at vi sidder og venter på ekspertudvalget vi tager løbende politiske initiativer vi har taget et særligt initiativ i forhold til landbrug og arbejdsmiljø hvor der er mange dødsulykker målt per ansat her i løbet af foråret

indsats over for byggeriet som det nok også er spørgeren bekendt hvor der jo også er mange dødsfald og meget

jeg startede som beskæftigelsesminister for snart et år siden tilbage i november to tusind og seksten overtog jeg et arbejdstilsyn som var i tillidskrise en styrelse som hverken nød tillid fra omverdenen eller fra medarbejderne internt i organisationen en styrelse med meget store udfordringer i en helt uholdbar situation som

lov til at udvikle sig gennem flere år derfor undrer det mig også lidt når regeringen beskyldes for at ville slagte arbejdstilsynet jeg har sådan set sat mig i spidsen for en genopretning af arbejdstilsynet og en gentænkning af hele vores arbejdsmiljøindsats

i forhold til arbejdstilsynet udpegede jeg i foråret en ny direktør som nu er i fuld gang med at styrke tilliden til tilsynet og sikre en mere sammenhængende styring af tilsynet blandt andet også på økonomisiden samtidig har jeg også som tidligere nævnt nedsat et ekspertudvalg der skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen og hvor

er citeret i artiklen faktisk også sidder så nu får han jo alle muligheder for at give udtryk for hvordan han synes at et nyt arbejdstilsyn og en ny arbejdsmiljøindsats skal fungere

er gået den forkerte vej i de seneste år derfor har jeg også bedt udvalget om at tage fat om nældens rod

til hvordan vi skaber et bedre arbejdsmiljø danskere skal have gode forhold på arbejdspladsen og man skal ikke blive nedslidt eller komme til skade når man er på arbejde og for mig er det jo netop to indsatser

med til at bane vejen både for et stærkere arbejdstilsyn men også for et bedre arbejdsmiljø til gavn for de danske

på på landets byggepladser fordi den måde man førte tilsyn på før bestemt kunne forbedres det forventer jeg kommer til at

give en enorm effekt og også give en større tilfredshed hos de medarbejdere der arbejder

jeg helt villig til også at diskutere hvordan arbejdstilsynets økonomi fremadrettet skal være men jeg synes det skal være med afsæt i hvad det er for anbefalinger der måtte komme fra

det betyder altså også at jeg kommer til nu at modtage deres anbefalinger og så kommer vi til at drøfte det fremadrettede bevillingsniveau

jeg ikke kender og som jeg kun har læst om

mit indtryk er bestemt det modsatte altså at arbejdstilsynet selvfølgelig reagerer på de

opringninger de får men der bliver lavet en prioritering man kører ikke efter alt

synes jeg også fortjener opmærksomhed og derfor vil jeg så også bede ham om

vi indgår en finanslovsaftale som sf på nuværende tidspunkt i hvert fald ikke ser ud til at komme til at deltage i og så kommer vi også til at drøfte det fremadrettede bevillingsniveau for arbejdstilsynet for jeg deler sådan set den opfattelse som mange partier

at det er vigtigt at der er en sikkerhed

som tidligere også under den regering som sf sad i

hvis vi ser nogle år tilbage ser

dengang skulle bruge rigtig mange kræfter

finde indkvarteringssteder det billede har jo fuldstændig ændret sig fordi asylansøgertallet

som vi har lavet sammen med dansk folkeparti det betyder så også at når der

lukket en række asylcentre

er blevet lukket ikke mindre end tre og tyve asylcentre i danmark

samle og og optimere

maj to tusind og sytten opsagde lejekontrakten med lejre kommune og det er jo det der bliver henvist til

sikrede en bedre udnyttelse af

jeg er meget enig med udlændingestyrelsen i

institutioner jo forpligtet til at bruge statens penge mest effektivt

og bedst muligt og der må jeg sige jeg stoler på at udlændingestyrelsen

jeg selvfølgelig godt forstå at for de forældre der har indskrevet deres børn i den pågældende institution kan det være noget ærgerligt

institution man ellers har været glad for

men det må altså være et kommunalt anliggende

det er vigtigere at tage det hensyn end at tage det hensyn til børnene at de kan få lov til at fortsætte i den børnehave de er startet i og fortsætte med at få lov til at

at bruge nogle af alle de andre lokaliteter man kunne have brugt

haft lidt is i maven i forhold til at flygtningetallet trods alt er på vej

og have undgået at bruge lige præcis den del som huser avnstrup børnegård

vigtigere med driften end børnenes kontinuitet i deres hverdag

i deres liv og i deres videre vej ind i skolevæsenet

der er det vigtigere at tage hensyn til at

par kroner end at tage hensyn til børnene man sætter altså her flygtningeområdet over børneområdet

på udlændingeområdet generelt set og slet heller ikke på flygtningeområdet så derfor går jeg da også ud fra at vi

det er et meget lille areal der i dag huser avnstrup børnegård som man sagtens kunne

fundet plads til et andet sted uden at det ville have kostet mere er det virkelig den eneste løsning der er at smide de her børn ud af deres børnehave for at gøre plads til flygtninge var der ikke et eneste andet sted i kongeriget danmark hvor vi alligevel har bygninger og hvor der kunne have været plads til de flygtninge

mange muligheder for hvor de her flygtninge kunne være blevet placeret i stedet for er der ingen chance i verden for at landets minister på det her område vil bede udlændingestyrelsen om at genoverveje

normalt ikke sådan at man hører et medlem af dansk folkeparti stå og plædere for at der skal bruges flere penge på de flygtninge der er i danmark

det er og bliver et kommunalt anliggende

få skaffet de pladser der skal til

for børn i kommunen og jeg forstår også at lejre kommune har

også er blevet et reelt problem i mindre provinsbyer som for eksempel i ringparken i slagelse og hvordan mener ministeren

når den vold og chikane som der så er

for manges vedkommende har bedt om vores beskyttelse og hjælp

de har fået den er blevet hjulpet efter alle kunstens regler så mener jeg selvfølgelig at det er

grebet det sådan an at det første vi skulle gøre var at begrænse tilstrømningen til danmark fordi vi kan se at antal jo naturligvis betyder noget hvis der kommer rigtig mange mennesker til udefra med en helt anden kultur og en

bliver opgaven det sværere og derfor

i antallet af asylansøgere fra enogtyvetusind godt og vel i to tusind og femten

til under tre tusind på nuværende tidspunkt i år og det er jo noget der

hvor der er blevet gennemført en række initiativer der netop tager hånd om

straffet de mennesker som der udøver vold og chikane mod

det er også derfor at vi fra regeringens side har nedsat et meget lille men til gengæld meget hurtigtarbejdende udvalg hvor justitsministeren

økonomi og indenrigsministeren og jeg selv sidder og arbejder med forslag

hvordan vi får gjort op med de parallelsamfund som vi ser ikke bare de fysiske parallelsamfund men jo også de mentale parallelsamfund

grave et spadestik dybere end vi har gjort hidtil for netop at komme det her problem til livs som jeg anerkender som meget alvorligt og som

at de her mennesker har en helt anden dagsorden det mærker kandidaterne til slagelse byråd blandt andet ved at alt hvad der hedder valgplakater

bliver hevet nederst det tyder på at de ikke vil demokratiet her er der altså tale om ganske almindelige

mennesker som i dagligdagen skal udføre et arbejde som de

har meget meget stor utryghed omkring

for nylig mærket på egen krop hvad det vil sige

det må vi da på en eller anden måde

det nytter ikke at vi har mennesker der lever i et parallelt system og med en parallel opfattelse af hvad det vil sige

leve i danmark hvor man netop har en modsætning i forhold til demokratiet og hele vort værdisæt men jeg tror det kommer til at kræve eller det kan jeg

nu annoncere at det kommer til at kræve nogle

som vi vil præsentere

de blev smadret der er bilafbrændinger og affaldsafbrændinger

en beskyttelse og som også har hjulpet en efter alle kunstens regler vi kan så se at der er nogle der

lever under under den forudsætning men tværtimod opbygger en decideret modkultur mod den danske kultur

når det er sagt kan vi naturligvis ikke acceptere hverken modkultur eller at man lever parallelt i forhold til

dybhavsdykning der ikke har været

liste over de tiltag man har forsøgt at beskæftige folk med

igen må jeg bare holde fast i at det her er ansatte i

helt almindelige jobs som simpelt

i region midtjylland carsten kissmeyer udtaler og jeg citerer at man kunne godt have en vis grad af brugerbetaling for eksempel når man går til læge

man kan måske også undre sig lidt over anledningen nemlig et spørgsmål som bygger på en udtalelse som er mere end to en halv år gammel men jeg tænker at spørgerens interesse

store interesse fra socialdemokratiets side for brugerbetaling måske kan skyldes at partiet jo selv har stor erfaring med at hæve egenbetalingen på en lang række ydelser på sundhedsområdet

den tidligere srsf regering

øgede jo brugerbetalingen på en række områder både når vi taler om ændringen af tilskud til håndkøbslægemidler for pensionister et mindre tilskud til tandrensning og kontrol og en nedsættelse af tilskuddet til høreapparater for bare at nævne nogle af de punkter hvor spørgerens eget parti jo excellerede

jeg kan sige at siden valget i to tusind og femten

vi tilført tre milliard kroner ekstra til sundhedsvæsenet vi har styrket patientrettighederne og vi har styrket indsatsen over for kræftpatienter med en meget ambitiøs kræftplan det er mærkesager som vi lovede danskerne før valget og som vi har gennemført efter valget for vi løber ikke fra vores valgløfter vi gik også til valg på at vi ikke ville indføre ny brugerbetaling på sundhedsområdet og det står vi også ved og det fremgår også klart og tydeligt af regeringsgrundlaget at regeringen ikke vil indføre ny brugerbetaling i den her valgperiode og det gælder også i forhold til den privatpraktiserende læge

carsten kissmeyers udtalelse fra maj to tusind og femten som spørgeren spørger til er ikke udtryk for regeringens holdning

og det er heller ikke reflekteret

og ministre og også en partileder fra venstre har givet udtryk for over de sidste år at brugerbetaling er noget der ligger og er i tankerne om hvordan man kan lave ændringer i sundhedsvæsenet derfor rejser jeg spørgsmålet over for sundhedsministeren i dag

jeg synes jo helt klart at borgerne i region midtjylland skal have fuldstændig klarhed over hvad de kan forvente at venstre og regeringen går ind

når deres regionsrådsformandskandidat spidskandidaten har givet udtryk for det her så er det selvfølgelig også et spørgsmål om at at herre carsten kissmeyer har den her grundtanke og den her

i dag at man har givet udtryk for at der ikke sker noget i den her valgperiode kan ministeren ikke sige at det

har ministeren mere at sige om det eller

har en vished for hvad der kommer til at ske de næste to år

en ting er jo at vi nu har regionsrådsvalg og at der er mulighed for

der må man jo sige at den næste valgperiode for folketinget

er at vi ikke ønsker mere brugerbetaling på sundhedsområdet

november for de lovregler vi har på det her område bliver jo som spørgeren også meget

bekendt med vedtaget herinde og ikke i region midtjyllands regionsråd og her støtter vi ikke ny brugerbetaling på

brugerbetaling det var blandt andet på tandområdet og det ved jeg at ministeren er fuldstændig klar over så her forsøger ministeren at rejse en polemik men der kan

spørge ministeren om ministeren kan bekræfte at en øget brugerbetaling vil have en negativ indflydelse på

at deres tilskud til høreapparater blev nedsat

uagtet at spørgeren ligesom forsøger

når den her regering også i sit regeringsprogram skriver at vi ikke ønsker en ny brugerbetaling på

skabe en øget ulighed i sundheden det er noget af det som vi bekæmper som regering både den sociale ulighed

det er vigtigt for os i regeringen at patienterne i danmark kan føle sig trygge

at lave lidt polemisk tale i forhold til hvad der skete under den sidste regering

jeg i hvert fald helt overbevist om at ministeren når ministeren skal

var et spørgsmål om at indføre mere brugerbetaling det her var et spørgsmål om at lave nogle reguleringer som simpelt hen var nødvendige for at få mest sundhed for pengene fordi der var nogle der skummede fløden fuldstændig urimeligt så det var ren overbetaling jeg takker ministeren for svarene her og jeg synes at borgerne i region midtjylland med det ministeren har sagt burde kunne føle sig mere sikre

gav før valget og som vi har nedfældet i vores regeringsprogram

det kommer ikke til at ske det står i skærende kontrast til

gjorde da man sad i regering og øgede egenbetalingen på en lang

betød at danskerne skulle betale mere der ved man

hvad man har når man har venstre ved roret nemlig ikke mere øget brugerbetaling på sundhedsområdet

fra udvalget var netop at øge optaget af medicinstuderende i aalborg som jeg ved er

regeringens side sikret og også implementeret det er gjort her fra andet halvår af to tusind og sytten hvor vi har hævet optaget

er en lejlighed til at minde om at antallet af udenlandske studerende

faktisk har været faldende over de seneste år

den bekymring der har været tidligere at vi måske uddannede lige lovlig mange læger som så tog tilbage til nogle af vores nordiske søster og broderlande

alvorligt fra regeringens side og dem løfter vi med den lægedækningsaftale som vi har indgået med folketingets partier de ting der ligger direkte på regeringens bord prioriterer vi

det der kræver initiativer enten fra regionerne eller

som nu er ført ud i livet jo bare er et af de mange initiativer der skal til for at sikre en bedre lægedækning og som jo også alt andet lige skal være med til at sikre at man netop kan rekruttere dansk uddannede læger som har et tilstrækkeligt sprog og man derfor kan undgå nogle

sprogudfordringer vi kan se at vi har nogle steder

ja i første omgang jo etablering af en lægeuddannelse i aalborg og så også

os der er lokalt valgt i nordjylland har kæmpet for

det er rigtig rigtig positivt og og vi har også store forventninger til hvordan det kommer til at afhjælpe

mange af vores sygehuse i nordjylland hvor man jo fordi

har ansat læger fra andre lande

vi både glade og taknemmelige over men udfordringen og problemet opstår altså når det er sådan at man som patient oplever at man bliver mødt af en læge som

hen opstår et kommunikationsproblem altså vi ved alle sammen hvor vigtig kommunikation er i sundhed og hvis ikke man forstår sin læge og det kan man jo have problemer med selv med en læge der taler dansk så kan man

gøre noget der direkte er kontraproduktivt i forhold til

at der er læger der ikke taler dansk det jeg godt kunne tænke mig at høre er

når nu vi står med tal fra sundhedsstyrelsen der viser at at tyve procent af lægerne

får den sprogundervisning der skal til eller om vi er nødt til at optage endnu flere for at sikre at der er danske læger

jeg har også godkendt forsøg som region nordjylland har ansøgt om i forhold til at prøve

skabe en anden type konstruktion for at sikre en bedre lægedækning

sådan set i den aftale som vi indgik i

på sproget og behovet for at regionerne som ansættende myndighed hvis

ministeriets side her i foråret der er også lavet vejledningsmateriale

vedkommende sundhedsperson ikke taler et tilstrækkeligt dansk så det er noget af det der skal følges op på og jeg tror at svaret både er vores meroptag i aalborg aftalen mellem regionerne og den nye aftale med

hvor man også sikrer en bedre honorering nogle steder

får hun at vide jamen du må da kunne forstå det

der er også en arrogance forbundet med det her det ikke alle der har lige godt sprogøre er ministeren enig i at det er uacceptabelt når man byder patienter sådan nogle situationer

lægen på den anden side af bordet hvor man nogle gange i sygehussituationer kan have sundhedspersoner der måske ikke har den direkte borgerkontakt og hvor sproget kan spille en lidt mindre rolle men stadig væk spiller en stor rolle så sprog er en kompetence på linje med andre kompetencer så det er ikke acceptabelt hvis der ikke er et tilstrækkeligt sprogniveau

hjørring sygehus hvor det en langt større andel end tyve

er udenlandske altså går det så hurtigt nok ting man har sat i gang eller skal

noget yderligere skal der flere ressourcer til at for eksempel regionerne kan give intensive kurser i dansk til de læger

har bare klumpet sig sammen omkring de store byer og der synes jeg ikke at man skal skælde ud på nogle af de udenlandske læger der kommer til danmark

være udfordringen er dem der ikke taler et tilstrækkeligt dansk det har vi fokus på og vi kommer til at evaluere

om der er taget tilstrækkelige initiativer på det her område for det siger sig selv at kontakten og kvaliteten i behandlingen er er dansk en vigtig forudsætning så ja det har vi opmærksomhed

den journalistiske mediestøtte

lavet på det tidspunkt er faktisk at den i sin tid blev godkendt af europa kommissionen

overensstemmelse med eus statsstøtteregler og af den grund

at forestille mig at den mediestøtteordning som vi har i dag kan være konkurrenceforvridende men

ud over deres deres nyhedsudgivelser til danskerne og deres gøren og laden i i andre brancher

redaktionelle omkostninger og de redaktionelle omkostninger man tager afsæt i er dem som fremgår af årsregnskaberne i de pågældende virksomheder

de selskaber konkurrerer nu på andre markeder

med pakker og breve og jeg vil høre om ministeren kan sikre at der er fuldstændig vandtætte

hører jeg rigtig mange gange at hvis man overhovedet skal få råd til at producere og distribuere det redaktionelle indhold som jeg tror der er meget bred politisk enighed om

så bliver man simpelt hen nødt til at også have andre indtægtskilder

produktionsstøtte som vi giver beregnes altså ud fra omkostninger til decideret nyhedsproduktion

ikke til de øvrige aktiviteter

for konkurrenten og der stod ikke nogen steder i

spalter at det sådan set er den selv samme avis

bruger direktøren for et datterselskab som sandhedsvidne om hvordan tingene hænger sammen det synes jeg da kan være lidt af et problem derfor mener jeg

der har vi da en forpligtelse til at

selv siger de afsætter til nyhedsproduktion jeg tror

kun gav støtte til medier som udelukkende laver nyhedsproduktion så ville der være rigtig mange medier som ville lukke

men et burkaforbud hvis der var nogen der måtte have et sådant så er det af den ene grund at jeg tror der er nogle problemstillinger som vi er helt enige om eksisterer og som vi skal tage hånd om

på at et burkaforbud er løsningen på det det er den ene ting jeg mener med

den anden ting er at der for mig er en principielt helt afgørende forskel på

ind og rører ved en grundlovssikret religionsfrihed mens et maskeringsforbud rækker

som ministeren går ud og kalder tåbeligt

står selvfølgelig for ministerens egen regning om ministeren

så at sige vil tage afstand

har lagt vægt på at det er et burkaforbud hvilket det er altså når vi har diskuteret det både med repræsentanter for regeringen

er udtryk for shariaens spydspids

når man på den måde

parallel retsorden igennem shariaen ved blandt andet at gøre burkaen og niqabben til en spydspids så mener jeg at det er alarmerende fordi det i sig selv skaber

mod et frit og åbent danmark det forhold at vi kan se hinanden i øjnene

tager burka og niqabbærerne jo afstand fra så jeg synes

forstår at ministeren overhovedet ikke

eller eller har sat sig ind i

så kan regeringen kalde det noget andet når de tilslutter sig det men

godt at sige om burkaerne men hvis vi gerne vil have burkaerne væk fra vores samfund

hvis det var lige præcis det man ville så tror jeg at

at man faktisk forsøgte at overholde den lovgivning som vi har i dag og det vil være at sige at hvis man er indhyllet i en burka så står man

og det vil sige at der dermed bliver lukket for alle offentlige kasser dermed

og røre ved den religionsfrihed som jeg mener er en af de bærende søjler i et frit samfund som det danske

religion vi diskuterer det er politik det er en politisk bevægelse som bruger religionen som dække for at fremføre nogle synspunkter i forhold til et frit og åbent samfund som de overhovedet ikke vedkender sig der synes jeg så bare at

gå et spadestik dybere og så sige det her er en trussel mod det åbne samfund

er derfor vi har rejst det her burkaforbud

en religionsdiskussion til en politisk diskussion

en af de helt fundamentale præmisser der

for at få adgang til de offentlige kasser er at man står til rådighed for arbejdsmarkedet du står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet hvis du ifører dig

i forhold til at gå ind i den her politiske diskussion

de offentlige kasser end at gøre det til noget som man nu kan læne sig op ad i symbolske kampe og det er der nogle i disse parallelsamfund som vil gøre og føle sig forurettet over at

de næste år her det første er forsvaret for det åbne samfund det kan virke paradoksalt

faktisk fremmer det åbne samfund men det mener

det andet er kvindernes rettigheder jeg mener simpelt

det er en undertrykkelse af alt hvad jeg mener er værdifuldt i forhold til kønnenes ligestilling det tredje er islamismen hvor burkaen spiller en afgørende rolle i den islamiske vækkelse

med næb og kløer i forhold til at tage den debat og indføre den lovgivning som skal til i

grundlæggende frihedsrettigheder og

nu har vi så valgt at sige at vi laver et maskeringsforbud det er der et massivt

det danske folketing regeringen støtter dette maskeringsforbud og jeg kommer selv til at at stemme for

nogen begrundelse for spørgsmålet der er heller ikke henvist til en undersøgelse en artikel eller lignende jeg og mit ministerium har ikke kunnet finde data som dokumenterer at flere har svært ved at betale huslejen

der kan man så læse fra mødrehjælpen at

ved at betale rykkerne og så lykkes

man kan se at otte og halvtreds procent af dem der ansøger om julehjælp

vanskelighed mange steder rundtomkring specielt i den almene sektor

ikke noget som egentlig behøver nogen stor forberedelse

man synes det et problem at vi som følge af kontanthjælpsloftet og den udvikling

at vide at det er en bestemt artikel et eller andet sted som jeg skulle have forholdt mig til

så hvis herre kaare dybvad ønskede mit svar på det der står i den artikel

skulle herre kaare dybvad jo i sit spørgsmål til mig have sagt

lejligheder og har svært ved at betale husleje vil ministeren se det som en indikator på et problem hvis man oplever at flere for

for udsættelser og de viser ikke det som herre kaare dybvad påstår

igennem en periode fra to tusind og to til to tusind og ti til elleve stykker oplevet at der kom mange flere udsættelser fra to tusind og elleve og til i dag

meget færre udsættelser altså det modsatte af hvad herre kaare dybvad påstår i sit spørgsmål

det er det primære derfor kan man ikke nødvendigvis udlede af de her tal

er årsag til hvordan det udvikler sig men det er dog den bedste

indikator vi har så så må jeg sige til herre kaare dybvad at

næste gang vil svare endnu mere kortfattet hvis herre kaare dybvad ikke i sit første spørgsmål giver mig mulighed for at svare på det som herre kaare dybvad i virkeligheden ønsker svar på den der leg hvor man i første spørgsmål ikke stiller det

det havde ellers været en god mulighed for herre kaare dybvad til at gå aktivt ind i kommunalpolitik her i folketinget har

det overordnede ansvar for at sikre at der er de rigtige redskaber til rådighed for kommunerne i forhold til boligpolitikken som jeg har ansvaret for

jeg at kommunerne har gode redskaber til rådighed hvis de for eksempel vil bryde problemramte boligområders isolation og skabe mere blandede by og boligområder kommunerne har en række redskaber som de hvis de vil kan bruge til at nedbringe andelen af almene boliger i udsatte

eller via nedrivning og nybyggeri der er økonomisk støtte at hente i landsbyggefonden til renovering ny infrastruktur og boligsociale indsatser og der er som bekendt udlejningsregler som kan bruges til at understøtte en blandet beboersammensætning i forhold til den del af spørgsmålet som handler om skoler og skoledistrikter må jeg henvise herre kaare dybvad til undervisningsministeren som

hvor mange underklassebørn der er i et bestemt område eller alle de andre klasser som nu eksisterer men rent principielt og det er egentlig det jeg spørger om i mit spørgsmål

ikke om jeg skal stille op til kommunalvalget eller

hvad kommunerne gør og hvad en anden minister gør mener ministeren er et problem mener regeringen det er problem hvis man får en større social polarisering altså at nogle kommuner nogle bydele nogle kvarterer nogle byer

får stadig flere ressourcestærke borgere mens tilsvarende andre byer andre kvarterer andre områder får stadig flere ressourcesvage borgere

ja jeg at som var isolerede boligsociale områder hvor man så har placeret de folk der havde sociale problemer

har vist sig at være en rigtig rigtig dårlig boligpolitik jeg mener også at i de socialdemokratisk ledede kommuner hvor der

taget for let på det og ikke gjort nok igennem mange år jeg synes at der i dag er en større

nu i dag oplever en større social polarisering hvor nogle områder får mange flere ressourcestærke borgere og nogle områder tilsvarende får flere ressourcesvage borgere mener regeringen at det er et problem eller mener regeringen ikke at

at sørge for at det problem som allerede er derude

forhåbentlig om nogle år bliver mindre via de redskaber som man i fælles og bred enighed her i folketinget har gennemført især blandt andet

kommer til at løse de boligsociale problemer i fremtiden det er et forholdsvis lille antal boliger der bliver bygget under den regel det er ikke det lille antal boliger som kommer til at løse det meget større problem vi har

der er en meget stor koncentration af folk med

placeret i områder som socialdemokratiske ideologer satte gang i byggeriet af tilbage i

halvfjerdserne og som de siden har fyldt op med